to

der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seksten af karsten lauritzen søren espersen tom behnke og per ørum jørgensen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v femten af frank aaen mogens jensen holger k nielsen niels helveg petersen

hoydal og christian h hansen bortfaldet hermed er forespørgslen afsluttet

skal jeg holde ordførertalen for ham beskæftigelsesministeren har med l en hundrede og otte

omfattende forslag til ændring af lovgivningen på feriepengeområdet og de enkelte initiativer udgør tilsammen da også en buket af både roser og tidsler socialdemokraterne finder det overordnet fornuftigt at arbejdsmarkedets feriefond og de private feriefonde får mulighed for at føre kontrol

uhævede feriepenge det er der god

det er også svært at være imod at der gives bedre muligheder

samkørsel af data som kan modvirke socialbedrageri

det glædeligt at arbejdsgivernes mulighed for at anse ferie som afholdt i fritstillingsperioden begrænses

lønmodtageren samtidig arbejder hos en ny arbejdsgiver den nuværende lovgivning er urimelig og den straffer

der hurtigt finder et nyt arbejde det kunne man så ønske at ministeren havde indset på et langt tidligere tidspunkt så vidt roserne så kommer vi til tidslerne for djævlen ligger jo som bekendt begravet i detaljen og ser man nærmere på en række af forslagene ser

plads til forbedring i forhold til den del af forslaget der omhandler

bør det tydeliggøres at ferie ikke bør kunne anses for afholdt

ser vi på forslaget om at give feriefondene mulighed for at kontrollere arbejdsgivernes indbetaling af uhævede feriepenge

ministeren vil begrænse kontrollen til maksimalt en hundrede og halvtreds virksomheder om året det er jo underligt og en ubegrundet grænse og det vil være langt klogere at lade det være op til arbejdsmarkedets feriefond at vurdere behovet for kontrol og antallet af stikprøver

forslaget om at forlænge arbejdsgivernes betalingsfrist for indbetaling af feriepenge er heller ikke en blomst der er groet i vores have resultat vil være at feriekonto mister renteindtægter som de ikke kompenseres for fordi arbejdsgiverne altså skal have lidt længere tid til indbetaling

dertil lægger ministerens forslag om at lønmodtagernes uhævede feriepenge skal dække feriekontos driftsomkostninger

ikke slår til så bliver det helt urimeligt endelig

her bør forudgående forhandling med parterne naturligvis

meget gerne være en klar forbedring af forholdene på feriekontoområdet det skulle være en forbedring for lønmodtagerne

forbedring for arbejdsgiverne der har været

feriepengene ikke er blevet indbetalt til feriekonto og

problemer med arbejdsgiverne det er det her med med at holde ferie i fritstillingsperioden der har været ret så problematisk for arbejdsgiverne at styre og

over for både lønmodtagere og arbejdsgivere vedrørende afholdelse af ferie og indbetaling til feriekonto der bliver bedre muligheder for at kontrollere om arbejdsgiverne nu har indbetalt feriepengene til feriekonto

som de har optjent og i den forbindelse er der alligevel et punkt som vi i dansk folkeparti

automatisk sendt ud til

her ønsker dansk folkeparti at den grænse skal sættes op til tre tusind

en snak med ministeren om for vores holdning er at der skal så mange

mindstegrænse på tre tusind

sendt ud til lønmodtagerne vi ved godt i

der er problemer at der er eu regler der spænder ben for at vi kan gøre som vi gerne vil men jeg er sikker på at vi godt kan finde en fornuftig løsning på det her

der kan være andre småjusteringer i lovforslaget som

feriepenge og indbetaling af feriepenge angår

års tid fordi der alligevel er noget vi har overset så i

ser vi frem til udvalgsarbejdet og vi håber at ministeren vil være positivt indstillet for at se på

som vi indførte i to tusind og fire

begrundelse at det kan man i forvejen og det er både det ene og det andet

at man kunne få de tre tusind kroner udbetalt uden nogen som helst kontrol det er lønmodtagernes penge og

de også ud til lønmodtagerne

og jeg er helt enig med den socialdemokratiske ordfører i at den buket der er bundet her er en blanding af roser og tidsler et af formålene med

begrænse arbejdsgivernes misbrug der er mange tilfælde hvor lønmodtagere glemmer at hæve deres feriepenge i de såkaldte feriekortordninger og hvor arbejdsgiveren så bare stikker pengene i baglommen det er forbudt men alt tyder på at det desværre nok sker mange gange også selv om lovgivningen siger at uhævede feriepenge skal indbetales til arbejdsmarkedets feriefond når medierne kan fortælle at kun tre

af dansk byggeris cirka seks tusind medlemsvirksomheder har indbetalt uhævede feriepenge til arbejdsmarkedets feriefond

er det simpelt hen alt alt for lille et tal når man tænker på hvor mange jobskift og hvor mange korte ansættelsesforhold der er i byggebranchen lovforslaget lægger så op til at der skal tages en hundrede og halvtreds stikprøver årligt det er et lille fremskridt men jeg tror det er alt for lidt

at komme arbejdsgivernes misbrug til livs og det må vi så drøfte nærmere i udvalgsarbejdet en anden side af sagen er lønmodtagere der er fyret og sendt hjem med løn altså fritstillet som det også er blevet omtalt som i en del tilfælde kan pålægges at holde ferie i den periode selv om ferielovens regler om arbejdsgiverens varsling af ferie ikke er overholdt her forbedrer lovforslaget forholdene idet det vil være sådan at flere fritstillede fremover ikke kan påtvinges ferie i perioden men regeringen støtter fortsat også visse undtagelser og vi mener i sf at disse undtagelser bør fjernes der bør simpelt hen være et princip om at ferielovens regler om varsling af ferie skal gælde i alle tilfælde det vil sige at hovedferien skal varsles mindst tre måneder før og restferie mindst en måned før hvorfor det kan man så spørge

for at familier kan holde deres ferie sammen det er meget ulykkeligt for

parforholdet og også for familielivet i øvrigt

mor og far må holde ferie på forskellige tidspunkter ferieloven er generelt indrettet sådan at sådan kan det komme til at foregå og sådan vil det desværre også være fremover med ferieloven men et minimum af beskyttelse og det er det vi taler om her

gå ud på at arbejdsgiveren altid skal varsle ferien efter ferielovens regler og det bør også gælde i alle de tilfælde hvor en arbejdsgiver fyrer en medarbejder og fritstiller vedkommende så er der med den varsling trods alt lidt bedre muligheder for at ægtefællen til den fyrede kan spørge på sin arbejdsplads om hanhun kan få ferie på samme tidspunkt så familien ikke bliver splittet op men kan holde ferien samlet eu kræver at den enkelte lønmodtager hvert år skal holde mindst fire ugers ferie den femte ferieuge kan i dag overføres til næste ferieår

sådan en mulighed for overførsel af ferie kommer kun med i overenskomsten hvis fagforbundene mener at arbejdsgiverne ikke vil presse medarbejderne til en overførsel af ferie til næste ferieår

hvis der intet står i overenskomsten om at man kan overføre ferie så kan man ikke gøre det sådan er de nuværende regler nu vil regeringen så ændre loven sådan at overførsel af den femte ferieuge til det næste ferieår altid kan ske medmindre der er direkte forbud imod det i overenskomsten men de nuværende overenskomster er jo indrettet efter den hidtidige lovgivning så der er formentlig ingen af den slags forbud i de eksisterende overenskomster så kunne man forestille sig at fagforbundene vil kræve

ved kommende overenskomstforhandlinger men det vil arbejdsgiverne selvfølgelig sige nej til hvis de via lovgivningsmagten har fået foræret at der kommer den her større fleksibilitet set med arbejdsgiverøjne lo siger klart nej til den her del af lovforslaget og også i sf mener vi at det bør ændres der er også en debat om udveksling af oplysninger mellem feriekonto og a kasserne a kassernes samvirke lo ftf og

har nogle yderst relevante synspunkter om hvordan det mest hensigtsmæssigt kan foregå jeg vil opfordre til at vi kigger nærmere på det og at der bliver lyttet til de meget konstruktive forslag der er fra

sociale område de to lovændringer har flere formål og jeg vil komme nærmere ind på de tre væsentligste formål

har lovforslaget til formål at sikre at arbejdsmarkedets feriefond og de private feriefonde får de uhævede feriepenge fra arbejdsgiverne som de har krav på hvis en lønmodtager ikke afholder sin ferie i ferieåret eller hvis hun ikke opfylder lovens krav til udbetaling af feriepenge

at feriefondene får mulighed for at foretage op til en hundrede og halvtreds stikprøver hvert år og det indebærer at feriefondene hvert år kan bede op til en hundrede og halvtreds tilfældigt udvalgte virksomheder om at indsende en revisorerklæring om at de så har afregnet uhævede

der er og det må vi erkende

for mange arbejdsgivere der beholder de uhævede feriepenge selv om det er i strid med loven og det er så det som forslaget søger at rette

en ny digital adgang til feriekonto vil betyde at kommuner og a kasser kan bruge feriedata i deres indsats mod socialt bedrageri i form af dobbeltforsørgelse konkret vil det betyde at kommuner og a kasser får mulighed for at kontrollere om en person der modtager en social ydelse også samtidig modtager feriepenge for det er nemlig ulovligt vi konservative mener at socialt bedrageri skal bekæmpes effektivt og kontant vi har indrettet os som et af verdens mest generøse velfærdssamfund men det betyder desværre

også en temmelig stor risiko for misbrug fordi de åbne kasser også en gang imellem frister svage sjæle

har lovforslaget til formål at ændre ændre reglerne om afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode i dag har en arbejdsgiver der fyrer

der er en række hensigtsmæssige

vi synes det er udmærket at feriefondene får mulighed for at føre kontrol med arbejdsgivernes indbetaling af uhævede feriepenge men vi understreger dog at

præcis som i de tidligere diskussioner om ferieloven er det helt afgørende for os at vi

fortsætter arbejdet med at nedbringe andelen af uhævede feriepenge det er altså helt centralt at

vi får skabt mindre bureaukrati og mere automatik i udbetalingen af feriepenge og vi støtter sådan set også

ønske om at vi får kigget på om der ikke er muligheder også inden for den gældende eu ret

en større del del af feriepengene kan udbetales vi ved jo at det er de små beløb som

ikke bliver udbetalt og vi synes det er en uskik at den

som vi per lov har krævet indeholdt

socialt bedrageri men der er både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder

bekæmpe det på en af de mere uhensigtsmæssige måder i nyere tid er

pensionister der agter at rejse ud af landet lige skal orientere deres kommuner om

om hvornår de agter at vende hjem igen altså et helt uhørt bureaukrati fordi nogle få

snydt med deres ydelser men her er der jo tale om et forslag

en mulighed for dataudveksling mellem forskellige myndigheder

og ubureaukratisk måde kan kontrollere om der sker

nogle både hæver understøttelse og

langt mere hensigtsmæssig måde at bekæmpe socialt bedrageri på og derfor kan vi også støtte det så er der det som også har fyldt en del i debatten indtil videre nemlig diskussionen om

mindre tvinge lønmodtageren til at afvikle ferie i

indføre det modsatte princip nemlig at det kan man ikke

under nogen omstændigheder medmindre

accepterer at ferie afvikles

gennem nogle ændringsforslag nu hvor problemstillingen

tilsyneladende bør beskytte lønmodtagerne

jo sagtens nu man alligevel er i gang kigge på en lang række andre forhold som vi tidligere har diskuteret i relation til ferieloven jeg tænker blandt andet på selvstændiges

mulighed for efter at have modtaget barseldagpenge hvorfra der er indeholdt feriepenge

udbetalt hvis de er gået tilbage til deres selvstændige virksomhed der er det jo i dag sådan

ung kvindelig psykolog der har startet egen

man jo selvstændig og ikke lønmodtager og så er de penge altså tabt

ordfører på området fru line barfod er til en konference om efterløn og vi prioriterer

er hun ikke i stand til at deltage i debatten her i dag

er der gode ting og dårlige ting i det her lovforslag

er at forældelsesfristen for lønmodtagernes krav på feriepenge

det gælder både når arbejdsgiverne ikke har indbetalt feriepenge og når lønmodtageren skal have penge fra arbejdsmarkedets feriefond det er også fint at lønmodtagere der er fritstillet og får nyt arbejde i fritstillingsperioden har krav på feriepenge fra den tidligere arbejdsgiver når de ikke kan holde ferie

endelig er det udmærket at der indføres stikprøvekontrol af arbejdsgivernes indbetalinger af uhævede feriepenge sådan at vi er sikre på at

hvis de gør det for sent skal de betale morarenter

så kommer der en hel del negative forhold der gør at vi samlet set alligevel ikke kan stemme for loven det vi er meget betænkelige ved er de kontrolfunktioner som a kasserne bliver pålagt i forbindelse med de elektroniske oplysninger fra feriekonto hvis vi har forstået bemærkningerne rigtigt skal a kassen levere anmodning om udbetaling af en ydelse til et medlem tjekke oplysningerne fra feriekonto om optjente feriedage optjent feriegodtgørelse tidspunkt for afholdelse af ferie samt udbetaling af feriepenge vi håber at vi har taget fejl

det hele skal opbygges så bureaukratisk og vi håber man ved en forhandling med

samvirke kan finde frem til en fornuftig løsning til erstatning

system vi har i dag og det system som bliver foreslået her bestemmelsen om at arbejdsgiverne og lønmodtagerne frit kan aftale at overføre den femte ferieuge til det efterfølgende ferieår er vi også imod fordi det er en utidig indblanding i overenskomsterne overførsel af ferie har hidtil skullet aftales ved kollektiv overenskomst og det mener jeg at

også imod at pensionsstyrelsen tiltager sig kompetence til at afgøre hvor mange feriedage en lønmodtager har optjent

der vil vi også sige at det må være en fejl når der i bemærkningerne er skrevet

udbetaling af dagpenge skal der kun

lovforslaget her har givet anledning til

af arbejdsgivernes indbetalinger af uhævede feriepenge

at vi kan tage hånd om den indsats der ligger i det mod dobbeltforsørgelse og sikre at feriekontos

data kan bruges af a kasserne og af kommunerne lovforslaget begrænser endvidere en ny arbejdsgiver

er meget glad for at det radikale venstre gerne vil være med til at se på om man kan forbedre lønmodtagernes rettigheder i den situation hvor de er fritstillede og hvor de efter lovforslaget også stadig væk i visse situationer kan blive pålagt

ministeren og det handler om at det undrer mig uhyre meget at ministeren ikke i det her lovforslag benytter anledningen til at lukke et hul i ferieloven for kvinder og mænd der er på barsel det problem omfatter timelønnede vikarer og lønmodtagere der skifter job samme år som de kommer tilbage fra barselorlov blot fire måneder på barsel kan koste den enkelte person og det er i sagens natur selvfølgelig især kvinder syv tusind kroner i manglende feriepenge

på feriepengeberegningen alt efter om

jeg har spurgt til sagen første gang i oktober to tusind og ni det er altså snart

år siden og arbejdsmarkedsudvalget har fået en orientering i sommeren to tusind og ti men i den orientering afviser ministeren at gøre noget i form af ændret lovgivning det er simpelt hen for dårligt det er en klar diskrimination af mennesker på barselorlov der her er tale om

jeg vil derfor så kraftigt som jeg kan opfordre ministeren til at få denne urimelige behandling af især kvinder ophævet gennem et ændringsforslag til hendes eget ferielovforslag

indeholder en række justeringer og præciseringer af reglerne om beskatning af selskabers aktieavancer og aktieudbytter det er de regler der blev indført tidligere i forbindelse med forårspakke

er at der indføres en overgangsregel om datterselskabsaktier der var fradragsberettigede inden de nye regler blev indført efterfølgende er der sket et statusskift fra at være en datterselskabsaktie til at være en porteføljeaktie det betyder at vi får løst den problemstilling der har været rejst på området hvor reglerne uden de foreslåede ændringer vil betyde at man kunne komme i den ulogiske ulogiske situation at man skulle beskattes af et samlet nettotab hvis blot der havde været avance efter statusskiftet og der forud havde været et tab som med reglerne

ville have været fradragsberettiget

der er mange her i salen der er stødt på problemstillingen og vi er

at vi har fundet en model der kan håndtere den situation så man altså ikke bliver beskattet af et tab lovforslaget indeholder generelt mange tekniske

værnsregler der skal forhindre skattehuller det drejer sig blandt andet om regler for mellemholdingselskaber brug af realisationsbeskatning på investeringsforeningsbeviser regler om skattefri omstrukturering regler for genanvendelse af fortjeneste vedrørende fast ejendom og en stribe yderligere ændringer

er det et meget teknisk lovforslag og det er altså nødvendigt for at sikre klarhed

på baggrund af de erfaringer der er blevet gjort siden de nye regler

lovforslag som er temmelig teknisk og derfor ligger det måske ud over mine pædagogiske evner at skulle forklare i detaljer

det øvrige ting hvad det

handler det her i bund og grund om at vi jo

en harmonisering af selskabers aktieafkastsbeskatning her for et par år siden

jo blev indgået mellem

jo selvfølgelig givet anledning til at man har

på nogle ting som kunne justeres og gøres en smule bedre

set det der er grundlaget for lovforslaget her der er en lang række af små justeringer som skal forbedre det lovarbejde som vi færdiggjorde for

der bliver indført adgang

nemlig nogle tab som var opstået inden den nye lovgivning trådte i kraft og som på det tidspunkt gav adgang til fradrag men hvor fradraget bortfaldt på grund af den nye lovgivning der er

det fradrag faldt bort og det gives der så under visse betingelser adgang til at man kan få alligevel så det er ganske tilfredsstillende

undrer mig over at liberal alliance ikke er til stede i dag

når vi så justerer den og bringer den i overensstemmelse med det som liberal alliance vil have

men grundlæggende

kan vi i dansk folkeparti støtte lovforslaget her fordi det er så mange gode justeringer der er af lovgivningen

det er et meget meget teknisk lovforslag som

er mange elementer i det lovforslag vi behandler i dag og sf vil gerne rose skatteministeren for at der

nogle områder er sket en hurtig fremsættelse af lovforslaget til lukning af de konstaterede huller det er

allerede ved fremsættelsen af lovforslaget den fireogtyvende november to tusind og ti en række forslag vedrørende internationale forhold er der også i det her lovforslag

fremlagt en konkretiseret udgave af regeringens såkaldte handlingsplan handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber og at fremlæggelsen af den er udskudt til februar en række af forslagene vedrører problemer med beskatning af udlodninger fra danske selskaber til udenlandske kapitalfonde og lignende

imidlertid at den lovgivning burde være meget mere omfattende og at der herunder burde skabes klarere lovhjemmel

vedrørende udlodninger og rente til gennemstrømningsselskaber altså sager vedrørende såkaldt beneficial

lige fra fremkomsten af internationale kapitalfondes opkøb af danske virksomheder sagt at det

skattemæssige problemer det er først blevet erkendt af regeringen nu men dog erkendt det er

men der er nogle tilsvarende problemer ved kapitalfondenes exit og vi vil derfor under udvalgsbehandlingen have belyst om skat er

at komme på omgangshøjde med kapitalfondene

der er en række tekniske ændringer vedrørende de såkaldte mellemholdingselskaber de regler synes fortsat at give nogle tekniske vanskeligheder som vi gerne vil have belyst under udvalgsbehandlingen og der synes at være en række omgåelsesmuligheder generelt gælder at en række af de tekniske ændringer mere egner sig til at blive belyst under udvalgsarbejdet og det vil sf

det en ufattelig besværlig lovgivning vi står over for

den oprindelige lov var til behandling sidste år at det det var relativt uforståeligt

vi vidste jo allerede på det tidspunkt at der med den lov

jo som politisk sigte

den lov som udmøntede en del af skattereformen blev vedtaget og

bliver set på den her fradragsret for tab på visse aktier der skifter skattemæssig status det er jo en af de ting der er blevet diskuteret meget i forbindelse med det tidligere lovforslag så er der også værnsregler omkring mellemholdingselskaber og så

hullukninger til sidst kan jeg så sige at det helt rigtigt at det radikale venstre

interesserer sig meget for hele spørgsmålet

det danske samfund er et velfærdssamfund bliver vi syge kan vi komme på hospitalet og vores børn kan komme i folkeskole fra vugge til grav står velfærdssamfundet klar med en hjælpende hånd til

det giver tryghed at vide at hvis vi med et slag mister alt står samfundet parat og har vi brug for hjælp behøver vi ikke

på prisen for der er betalt betalt af os alle sammen og dog for desværre er

alle der betaler det de skal de lader som ingenting og nyder godt af de fælles goder mens rykkerskrivelserne hober sig op og gælden til fællesskabet vokser sig større og større desværre har de hidtidige tiltag ikke været nok til

bremse en negativ udvikling der også skal ses i lyset af krisen det skal selvfølgelig også nævnes men

en udvikling hvor grupper skylder samfundet og dermed os alle sammen flere og flere penge

der skal til for at drive velfærdssamfundet til vores fælles bedste konkret

lovforslag bedre mulighed for at inddrive smårestancer såsom parkeringsafgifter og kontrolafgifter de vil fremover kunne inddrives med et mindre månedligt beløb uafhængigt af inddrivelsen af andre restancer samtidig lægger lovforslaget op til at forbedre muligheden for at inddrive mindre restancer hos virksomheder hvor lønindeholdelse jo ikke er en mulighed desuden indeholder l fem og halvfems forslag om at udvide grænsen for modregning af restancer i børnefamilieydelsen i dag kan restancer for betaling af

klubtilbud kun modregnes i

blev inddrivelsen af restancerne jo samlet under skatteministeren og siden da er restancerne bare vokset og vokset og

restancebeløbet gjort op til svimlende seks og tres

så et andet tal der i den samme periode hele tiden er faldet

fra to tusind og fem til to tusind og ti er der fjernet ikke færre end

den vedtagne finanslov er prognosen

stige yderligere de kommende år

en del af begrundelsen for at gøre det har været at der ville komme et it system som

skulle kunne facilitere processen og gøre det lettere og derfor

lige så stort problemet er bare at it systemet gang på gang er blevet forsinket først skulle det tages i brug første halvår to tusind og syv

ultimo to tusind og elleve

og de seneste oplysninger er at

kan risikere at det bliver yderligere forsinket

var fordi det er så tragisk og har så tragiske konsekvenser

godt trække lidt på smilebåndet når medarbejdere i skat på tomandshånd fortæller at man kalder det syv ni tretten systemet

syv så skulle det være færdigt i ni og nu bliver det sandsynligvis måske færdigt i to tusind og tretten

rette spørge sig selv hvordan kan det være at det hele

sejler så meget en forklaring kan være som den tidligere direktør i skat ole kjær i efteråret to tusind og otte sagde om regeringens måltal for blandt andet inddrivelsen og jeg citerer vi har ikke nogen som helst chance for

regeringens reaktion på den udtalelse var at sætte ham fra bestillingen det er indlysende at når man på den måde slår budbringeren ihjel og nægter at se virkeligheden i øjnene

i beretning nummer tretten fra to tusind og ni kommet med en sønderlemmende kritik af håndteringen af området

om og jeg citerer igen at skats arbejde med at inddrive restancerne ikke har haft den nødvendige kvalitet og det nødvendige omfang

det lovforslag som vi står med i dag og som så skal tage fat på problemet er først og fremmest symptombehandling fordi det ikke tager fat i ressourcesituationen og it situationen arbejdsværktøjerne som kan bruges i situationen men tager fat

se handlekraftigt ud men det reelle problem er

som ole kjær gjorde opmærksom på i to tusind og otte at der mangler hænder

trække den rigtige vej af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det

at restancerne kan nedbringes med seks hundrede og tres million kroner der er altså tale om seks hundrede og tres million kroner ud af seks og tres

langt under en procent og til sammenligning

i forbindelse med skattecentrenes overførsel af restancerne til det landsdækkende center

otte hundrede million kroner alene på grund af forældelse

forslaget er bygget op af seks forskellige elementer og langt de fleste

af elementerne er fornuftige og giver god mening

vurderet nærmere for når vi står

på den ene side det hensyn som herre mads rørvig så udmærket redegjorde for nemlig hensynet til at få pengene hjem og på den anden hensynet til retsgarantien retssikkerheden samt skyldnernes økonomiske formåen og lige præcis

af dansk folkeparti og regeringens aftale om kommunernes økonomi fra to tusind og elleve

aftalt at der skal strammes op på på inddrivelsen af offentlige restancer

inddrivelsesopgaven som har været placeret hos skat de sidste godt fem år ikke har fungeret godt nok i den periode og det har været utilfredsstillende

mistet likviditet

og skatteministeren tager problemet seriøst at der er udarbejdet

en handlingsplan for hvordan man

og at der også kommer nogle lovgivningsinitiativer med med lovforslaget her helt konkret

ved siden af deres almindelige skattegæld og øvrige

måtte være en betalingsevne til stede derfor

med lønindeholdelse og man går ud over den her skematiske model hvor det hidtil har været sådan at man har taget udgangspunkt i at

kunne betale ud fra sin indkomst

at man skal kunne have en vis levestandard men for nogle skyldnere har det altså også været sådan

har været tilbage efter inddrivelsen har været mere end rigeligt til at

leve en ordentlig tilværelse og man må derfor sige at vedkommende godt har haft mulighed for at betale mere derfor er det også kun rimeligt at vi indfører den her nye

man kan lønindeholdes mere end hidtil for at man kan få afviklet nogle af sine

samtidig indføres der også adgang til at der kan ske yderligere træk

gøre det lettere for skat at inddrive restancer blandt andet

til det offentlige sf vil gerne igen

nødig blive en vane rose skatteministeren for at tage fat i det her problem

socialdemokraternes ordfører herre

er der virkelig behov for at tage fat i problemet

det fremgår af kvartalsrapporterne fra skat og af en rapport fra rigsrevisor fra juni to tusind og ti og det fremgår faktisk også af bemærkningerne til lovforslaget det er naturligvis vigtigt for kommunerne at restancerne bliver inddrevet

af flere enkeltdele som jeg ikke vil gå i detaljer med her i stedet vil jeg nævne et par elementer som vi i sf har brug for at få belyst yderligere

gøre det muligt

indeholde en større del af lønnen

grænse for hvor meget

skyldneren skal have tilbage til rådighedsbeløb det er blevet problematiseret i høringssvarene

som strammer nogle regler for for inddrivelse det er nyttige forslag som vi som sagt ser positivt på men jeg må også understrege at problemerne med inddrivelse jo er langt større end dette lovforslag blandt andet er der som det er nævnt af flere behov for at tilføre skat flere ressourcer for at kunne

udgangspunkt skal betale det man skylder hvis man overhovedet kan og det er klart at vi skal have penge ind til at finansiere velfærden men kernen i det her forslag går jo ud på

jage dem i samfundet der har allermindst og som i forvejen har meget svært ved at få økonomien til at

og derfor er kommet i gældsproblemer og gældsproblemer er for de folk noget der holder dem fast i en dårlig social situation så i stedet for

burde man i højere grad gå ud og give gældssanering og gældsrådgivning

gældssanering og gældsrådgivning

de her ting hvor man vil gå ind og tage hele børnechecken og hvor man vil

af penge man vil tage fra den enkelte familie så de har mindre at leve for end det de

det er rent ud usmageligt at man går efter at kratte en lille pose penge hjem fra folk der har mindst samtidig med at den her regering har delt enorme skattelettelser ud

det er simpelt hen himmelråbende at man med den ene hånd lader pengene flyde ud til bankdirektørerne og andre der har høje indkomster

ud til dem der har allermindst og ikke har fået nogen skattelettelser og tager lidt mere

jeg vil bare sige det på den måde enhedslisten kan ikke være med til det her forslag og jeg må desværre sige

er sædvanligt at dansk folkeparti der gerne vil være den lille mands parti altid støtter den her slags det er der ikke noget overraskende i men det er lidt overraskende synes jeg

vi kalder rød stue på nær enhedslisten i det her tilfælde heldigvis er lidt for positive over for det der ligger her på trods af at man har læst rådet for socialt

jeg skal ikke lægge skjul på det er en vigtig sag den allervigtigste sag for skat og skatteministeriet i hele to tusind og elleve for det er helt rigtigt som det er blevet påpeget af flere ordførere

samfundet har til gode hos virksomheder og borgere er

flere forskellige årsager til blandt andet har vi jo været igennem en finansiel krise som

at sørge for at vi får fulgt op

skal i skatter og afgifter jeg mener ikke at man kan argumentere for at

hvis man har råd til at køre i bil har man også råd til at betale sin p bøder så enkelt synes jeg det skal være jeg vil så også gerne kvittere for

finde sted for at få lovforslaget belyst under udvalgsbehandlingen

igen er helt på omdrejningshøjde med hvordan tingene er først og fremmest noterer jeg mig jo med glæde at der har været ros fra sf til to lovforslag ud af to det er flot ramt på den her dag

glade derfor bliver man også en smule ked af at sfs skatteordfører nu erstattes af den knap så venlige

og derfor må jeg så sige tak til fru malene søgaard

for godt samarbejde gennem de seneste måneder for jeg synes

frank aaen som ordfører for forslagsstillerne fremsat

bør regeringen anlægge en åben og positiv tilgang til eiti som udmærket kan indebære at man da gerne ser at danske selskaber i udvindingsindustrien støtter op om eiti det er selvsagt frivilligt ud over et ønske om at støtte udviklingslandene er enhedslisten interesseret i at skabe øget gennemsigtighed og offentlighed om ap møller mærsks og dong energys fiskale betalinger i danmark skulle danmark ændre status til implementerende land

starte med at sige at vi er glade for at den danske støtte til eiti vokser også ved at man giver økonomisk støtte til organisationen det er naturligvis noget vi

hjælp til udviklingen på det her område ved at blive implementerende medlem

at

oppositionens tilgang til private virksomheder i danmark herunder en af danmarks største virksomheder men jeg kan også forstå at man tidligere

er det eneste land i europa som er gået længere end danmark alle andre lande

europa er på samme niveau som vi er

ikke sandt når det siges at vi ikke deltager i det her initiativ

hun har jo stor erfaring inden for udviklingsarbejdet og ved bla at der er gennemføt talrige antikorruptionsprogrammer at der er gennemført good governess programmer at vi altid følger op på de problemer vi bliver gjort opmærksom på

diskuterer vi det her beslutningsforslag fra enhedslisten om dansk tilslutning til det frivillige globale eiti initiativ

formålet med det globale initiativ er blandt andet at ændre virksomhedernes regnskabspraksis så så virksomheder med aktiviteter i flere lande skal afgive regnskabsmæssige oplysninger

afsløre korruption skattely og sikre

i de pågældende lande baggrunden for hele debatten også om tilslutning er jo det paradoksale forhold mellem udviklingslandenes økonomiske udfordringer nogle landes armod og udviklingslandenes store rigdom på

trist at se at rigtig mange blandt andet afrikanske lande har væsentlige naturressourcer som giver og kan give mulighed for udvikling af velstand men at disse udviklingslande til stadighed er hårdt ramt af fattigdom

men det er jo nu engang sådan at vi har tilsluttet os

som er et implementerende land og derfor kan vi ikke støtte

beslutningsforslaget sådan som som det ligger jeg bliver

har været til udviklingsministeren så er der nogle

egentlig har en dagsorden om at tvinge

blive en del af nogle ordninger som ellers er frivillige

dårlig idé at selskaberne frivilligt tilslutter sig men

i folketingssalen som hvis de kunne ville tvinge danske selskaber til at tilslutte sig det her initiativ og sikkert også en række andre initiativer

kunne oplyse socialdemokraternes ordfører i den her sag om

vi har en udviklingsminister der tør sende nogle politiske signaler til nogle af de

med b fjorten ønsker enhedslisten at danmark skal tilslutte sig eiti initiativet som har til formål at give større åbenhed mellem de virksomheder der udvinder råstoffer

og landets myndigheder tiltaget skulle gerne medføre mindre korruption i landene hvorfra der udvindes råstoffer men som man nok må erkende er

så meget korruption i specielt landene i den tredje verden at de enorme indtægter som et givet land får fra den råstofudvinding sjældent kommer den brede befolkning til gode og det er selvfølgelig uacceptabelt nu vil enhedslisten have at danmark skal tilslutte sig eiti initiativet som vi allerede har tilsluttet os og jeg er helt enig med udviklingsministeren i at den tilslutning danmark har for nuværende som støttende land er aldeles rimelig en tilslutning til eiti for danske virksomheder som supporting companies

støttende virksomheder vil medføre en

administrativ byrde med rapportering i læssevis det er ikke lige dansk folkepartis ønske at fremme yderligere byrder på

erhvervslivet tværtimod specielt fordi tiltaget her er ganske unødvendigt idet de danske virksomheder som enhedslisten nævner i sit forslag kun arbejder i de nordvesteuropæiske lande hvor korruption som bekendt er ikkeeksisterende derfor kan man spørge sig selv

jeg tror at med den tilgang enhedslisten har til erhvervslivet generelt nemlig som noget en vis herre har skabt

en sjov måde at genere det på godt iklædt

fåreklæder så folk ikke opdager at enhedslisten kun betragter virksomheder private virksomheder

vi taler her specielt om virksomheder som enhedslisten elsker at hade nemlig dong og ap møller mærsk

at min formodning er rigtig ses af enhedslistens holdning til uden blusel at sende milliarder af kroner ud til netop de samme korrupte lande hvert år

til fremgang

nu har de vestlige demokratier i mere end fyrre år sendt tocifrede milliardbeløb i dollar

i støtte til for eksempel afrika og jeg kan ikke rigtig få øje på at der er sket nogen fremskridt dernede i forbindelse med menneskerettigheder ytringsfrihed bedre vilkår for den brede

det var i to tusind og tre eller to tusind og fire jeg var med finansudvalget i tanzania

steder i afrika hvor ganske små enheder har haft glæde af en ulandsstøtte

tiltag det er rigtigt men i det store perspektiv

vi taler om her det er ikke bare en lille landsby der skal have rent vand vi taler om det er

jeg nævnte lige før i forbindelse med beslutningsforslaget en række selskaber som jo må man formode nu står der ikke noget årstal med hensyn til hvornår de

i hvert fald har gjort det i en årrække netop været åbne omkring de midler eller de penge de betaler for de råstoffer de udvinder så kan man spørge

er det noget der virkelig har medført

ikke mindst der hvor korruptionsproblemerne har et særligt omfang

initiativ til det her

tilslutning til eiti initiativet og vi støtter det

mellem regeringen og oppositionen men det har tiden før frokostpausen jo faktisk vist at

jeg troede ikke

i eiti dels fordi det også må siges at ligge i ret klar forlængelse af den politiske linje som danmark bygger sin udviklingspolitik på nemlig en prioriteret indsats mod korruption og

et element i initiativet

er at det netop bygger på en erkendelse af at der er et behov for politisk handling til at fremme en bæredygtig økonomisk vækst i en indsats for at bekæmpe global fattigdom og skabe en bæredygtig udvikling

gennemsigtighed i relationerne mellem råstofudvindende selskaber

i de lande hvor multinationale selskaber udvinder råstoffer i høj grad

for at den værdi der ligger i olie gas og mineraler netop kommer befolkningerne til gode og vi ved jo også godt at kapitalen faktisk fosser ud af udviklingslandene og selv om eiti ikke kan ændre på det

nemlig at bekæmpe skatteundladelse og kapitalflugt fra ulandene

mangler gennemsigtighed i transaktionerne og så i øvrigt en generel international regulering af hvordan multinationale selskaber agerer i udviklingslandene

til danske virksomheder om at blive en del af initiativet

i forbindelse med behandlingen at få belyst hvordan man kan ændre den danske lovgivning sådan at virksomhederne faktisk forpligtes på en større gennemsigtighed selvfølgelig er det sådan at det selv om danmark bliver et implementerende land i eiti ikke på nogen måde

at den skattebetaling som multinationale selskaber bør lægge i udviklingslandenes statskasser rent faktisk bliver lagt der men fokus på åbenhed transparency

fra danmarks side

for god regeringsførelse dels at danmark forventer og ønsker at danske virksomheder tager et ansvar og forpligter sig til at åbne op for indsigt i deres økonomiske relationer

i

er det generelt anbefalelsesværdigt at danmark lever op til internationale

interesseret i at

som blev etableret i to tusind og to og som har hovedsæde

et rigtig rigtig godt initiativ

siden etableringen medvirket til at øge gennemsigtigheden omkring indtægter og skattebetalinger i en række udviklingslande der har naturressourcer i form af olie gas og mineraler

som indebærer store offentlige indtægter

i sidste ende er det noget der selvfølgelig skal komme borgerne i udviklingslandene til gode korruption er nemlig en sygdom der skal bekæmpes nogle lande har valgt at være implementerende andre lande

danmark har valgt at være støttende medlemmer cirka halvtreds af verdens førende olieselskaber har frivilligt valgt at være medunderskrivere på dette

landene forpligter sig til at gennemgå en flerårig proces som indebærer at regeringen giver oplysninger om

udvindingsindustriens virksomheder oplyser hvor meget der skal betales i skatter og afgifter med videre til staten vi i det konservative folkeparti er helt enige i at det er en rigtig rigtig positiv udvikling det er vigtigt at vi i danmark medvirker til at støtte opbygningen af mere effektive skattesystemer i vores

selv at finansiere offentlige udgifter til blandt andet sundhed uddannelse vand og sanitet

også grundlæggende enige med forslagsstillerne fra enhedslisten

danmark bør tilslutte sig initiativet men som udviklingsministeren

tidligere var inde på har vi allerede

været støttende medlem og

regeringens nye udviklingspolitiske strategi her vil regeringen optrappe sin støtte til

jeg har sagt tidligere som

som jeg sagde i min ordførertale er en sygdom korruption kan ødelægge udviklingen

korruption og kriminalitet dræner hvert år udviklingslandene for ufattelige milliardbeløb en ny rapport fra usa har regnet det

hvis man skal sige det på en lidt mere forståelig måde

så stor at der forsvinder ti kroner fra udviklingslandene for hver krone de får i udviklingsbistand og da de fleste multinationale selskaber hører hjemme i vesten går kapitalstrømmen altså fra de fattige

og kapitalflugten er stigende samme rapport

jo give udviklingslandene afgørende flere midler til udvikling

alligevel hører til blandt verdens

et af de steder hvor udviklingslandene snydes mest er inden for råstofudvinding herunder inden for olieudvinding vi er meget enige med regeringen når den siger og skriver i udviklingsprogrammet at udviklingslandene skal hjælpes til bedre skattekontrol

fuld opbakning

kan ikke engang skattemyndighederne i de mest udviklede lande klare problemet med multinationale selskaber der unddrager sig skat og skattevæsenerne i de mest udviklede lande har stadig væk ikke selv om de gør fremskridt

de gælder kun de udviklede lande og det gør det endnu mere påkrævet at vi giver

en hjælpende hånd så den indsats regeringen taler for støtter vi fuldt ud men den kan ikke stå alene et vigtigt skridt er at få ændret selskabs og regnskabslovgivningen sådan at der bliver større åbenhed

der har i flere år været en meget hed debat internationalt om det man kalder land for land regnskaber hvor selskaberne pålægges i hvert enkelt

i skat hvert eneste år men i et svar jeg har fået

skatteministeren kan man læse at nogle af de største selskaber vi har mærsk danisco carlsberg vestas flsmidth rederiet norden nkt

tilsammen betaler sølle tre hundrede million kroner i skat om året

har det været i årevis på nær det ene år hvor de kun

under opsvinget betalte de ikke skat i danmark jeg tror det kommer som en overraskelse for de fleste at de store selskabers skattebetaling til danmark er så minimal og derfor vil jeg sige at hvis vi også fik mere åbenhed om

danske selskaber og ikke kun

jeg lige har nævnt her

blive meget klogere og vi kunne spørge os selv med større skarphed hvordan kan det lade sig gøre at så store selskaber undgår

en langt større ændring end den vi debatterer i dag nemlig en ændring af den internationale regnskabslovgivning til land for land princippet med eiti

forslag om vedrørende råstofudvinding det vil være

det vil give åbenhed

mellem de råstofudvindende industrier og de pågældende landes myndigheder og institutioner og det vil være en god god opfordring

til at danske virksomheder går samme vej

vil faktisk pålægge den danske stat at arbejde for at virksomheder

være med til en opfordring

jeg godt at ministeren og andre mener at jeg altid er på nakken af mærsk og det er da rigtigt at jeg i mange år har været en af de få aktive kritikere af selskabet der jo i perioder har lignet kongehuset i utilnærmelighed og frihed for kritik men mærsk er altså ikke bare den største olieproducent

breder sig jo til flere og flere udviklingslande

og derfor ville det være rigtig godt hvis vi fik skubbet til

forpligtede sig til i de lande hvor de opererer

åbenhed om økonomien vedrørende deres aktiviteter hvad angår dong som er et andet selskab der er nævnt i vores beslutningsforslag burde man jo bare pålægge

at gøre det dong er også

en international spiller som ikke kun opererer i nordsøen og på dansk

om at gøre det samme som de her to store inden for olie

man skal være klar over at

danmark er et gennemstrømningsland for ufattelige milliardbeløb det er faktisk sådan at der kommer flere milliarder kroner fra udlandet til danmark som ikke gør andet

passere en bankkonto inden de kører videre og betales til et skattelyland

vi burde stoppe den trafik for den bliver kun brugt til at snyde nogle andre lande

og giver ikke nogen anden aktivitet end til et par advokater i danmark den burde vi

der er ingen tvivl om at nogle af de transaktioner der foregår via danmark også kan henføres til forskellige former for kapitalflugt og derfor vil et krav

dem presset til det og vi ligesom begyndte at implementere eiti

selskaber der bruger danmark som gennemstrømningsland

betydning langt ud over det politiske som det selvfølgelig vil være hvis antallet af europæiske lande der har valgt at være implementerende medlemmer af eiti fordobles fra en til to lande

nu er radikale

jo håbe på at de også vil tilslutte sig forslaget når det kommer til afstemning jeg håber i det hele

at vi kan udvide kredsen i forbindelse med udvalgsarbejdet når vi får boret lidt i nogle af de spørgsmål der er stillet og bliver lidt klogere på hvad der faktisk er sket for det spørgsmål som blev rejst fra dansk

ikke i stand til at besvare på stående fod

jo faktisk halvdelen af min ordførertale på at sige dels hvor stort problemet er generelt både skattemæssigt

hvad man burde gøre nemlig gennemføre land for land princippet

burde gå foran så land for land princippet vil være det bedste men indtil vi

fra det radikale venstre det havde jeg også regnet med alt andet ville have været dybt forunderligt hvad angår skuffelse vil jeg nok sige at jeg

i gang fra udviklingsministeren og skatteministeren på det her område